hundrede og ni og tres skatteministeren lovforslag nummer l en hundrede

hundrede og tre og halvfjerds finansministeren lovforslag nummer hundrede og fire og halvfjerds klima energi og bygningsministeren lovforslag nummer hundrede og fem og halvfjerds og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

fra statsministeren har jeg modtaget følgende brev efter statsministerens indstilling er det ved kongelig resolution af ellevte april to tusind og tolv bestemt at ressortansvaret for sagen vedrørende ansøgning om partistøtte for to tusind og tolv fra radikale venstre overføres fra økonomi og indenrigsministeren til justitsministeren meddelelsen vil fremgå af folketingstidende

udpeget fødevareministeren og ministeren for udviklingsbistand til fødevareministeren er anmeldt følgende spørgere erling bonnesen jørn dohrmann henrik høegh esben

er anmeldt hans kristian skibby

hvis den her timing holder kan vi godt nå alle spørgerne til

er der flere der vil melde sig i sagen

og minister begge to minutters taletid og herefter følger to runder hvor spørger og minister hver

og detailhandelsvirksomheder hvor der jo ligger den der sådan lidt underlige begrænsning

som gårdbutik detailbutik ikke sælge til kunder det vil sige uden for halvtreds kilometers grænsen det har jo tidligere været sådan at man har defineret danmark som et område og så

tidligere regering blev presset i nogle eu forhandlinger sådan at man fandt ind til det sådan foreløbige og nugældende kompromis men nu foreligger der nye oplysninger også i et svar fra fødevareministeren

synes giver anledning til at vi kan løfte den her sag igen og få den drøftet så mit spørgsmål til

se på det her område igen sådan at gårdbutikker detailbutikker også kan sælge i hvert fald til et større område

som ligger nu og selvfølgelig gerne til til hele landet igen vil ministeren

de fleste engrosvirksomheder skal

for mindre virksomheder spørgsmålet er hvordan man definerer de her mindre virksomheder

at der skal være tale om en lokal og begrænset

vi har fået resultater hjem fra en lang række andre eu lande om hvordan de her regler

de bliver fortolket meget forskelligt nogle fortolker den meget skrappere

vi naturligvis rejse det i en arbejdsgruppe i

kan være at der er så store forskelle på de forskellige ting der er blevet pålagt men udgangspunktet er altså at kommissionen har meddelt

de oplysninger der lå på daværende tidspunkt

det igen også under den tidligere vk regering var det jo sådan at man i de her situationer som gårdbutik detailbutik kunne sælge til til hele landet

er der jo eksempler som viser at vi godt kunne komme i den retning igen det er da helt oplagt for mig at se at komme i den retning der så

tilgangen til hvordan man så får håndteret det i de her drøftelser og forhandlinger og undersøgelser der

fra dansk side skulle være at vi skal have presset på for at komme i retning af at vi i hvert fald får fjernet den der halvtreds kilometers grænse og gerne kommer i retning af at man som gårdbutik detailbutik kan sælge sine kvalitetsprodukter nicheprodukter

der begrænser nogen som helst i at sælge deres varer der er nogle betingelser

vi taler om om varer som er underlagt fødevarekontrol fordi det kan være fordærvet og dårligt og alt muligt andet derfor er det underlagt en kontrol og alle virksomheder skal kontrolleres

på hvor meget de skal kontrolleres afhængigt af hvor stort et salg de har

så meget de vil hvis de bare sørger for at blive godkendt

fint at der er nogle store regler der gælder for meget store virksomheder slagterier og selvfølgelig andet

den lille gårdbutik detailbutik som jo også kunne

vi er alle sammen enige om at vi skal lægge gode muligheder frem og gode rammer for lokale kvalitetsprodukter nicheprodukter med videre det er jo lige præcis de der små gårdbutikker som skal have mulighed for at afsætte deres varer også over hele landet og det er der begrænsningen ligger i øjeblikket

så det er jo der vi skal ind at sige at den lille lokale gårdbutik nicheproduktion

have nogle muligheder for at kunne udvikle sig og sælge sine produkter længere væk end halvtreds

vil ministeren være med til at vi fra dansk side kan presse på nu i de her drøftelser og arbejdsgrupper der så kommer i eu regi for der er behov for at vi presser på vil ministeren det

og da især små virksomheder som ligger ude omkring også i udkantsdanmark og som udvikler særlige specialiteter og spændende fødevarer og som kan være med til at drive udviklingen af fødevarer i danmark det er jeg stærkt optaget

men jeg vil samtidig også sige at det vi beder dem om når de gerne vil producere rigtig meget er at de skal forarbejde deres varer under køl det

i et rum der er kølet og så skal der være en vandhane med en føler på så man kan vaske hænder uden at røre ved håndtaget det er de eneste to krav der bliver stillet for at man skal blive engrosvirksomhed og altså kan få lov til at sælge til hele landet så det er ikke sådan fuldstændig vanvittige og urimelige krav

det her med om man skal standse import af kød fra usa

man rent faktisk har gjort her hvor lang tid har man vidst

hvad agter ministeren at gøre fremadrettet

det er en sygdom som sidder i hjernen og som gør at hjernen bliver

der er gjort rigtig rigtig meget i både europa og resten af verden for at undgå at mennesker kommer i kontakt med noget

som gør at man kan blive syg og det vil sige at de lande hvor der har været

udbrud og hvor der kan være en risiko for

begynder at skære op og bruge kødet de regler kommer nu også til at gælde i usa

at man også skal fjerne det her risikomateriale

vil importere kød fra usa da vi jo selv har et stort eksportmarked ikke kun af oksekød men også af svinekød og den slags ting så vi skal tænke på

selv har oksekød herhjemme hvor vi kan

forsyne vores eget marked er det vel meget rimeligt at vi stiller nogle krav til det derfor kunne det jo være

lukke for importen til resten af eu vi må jo gå ud fra at ministeren stadig væk er den der sidder for bordenden og forhandler

at ministeren ligesom træder i karakter og siger at

ikke tage nogen risiko med folks

ministeren siger at nu lukker vi ned for en periode indtil vi ved at der

nogen forøget risiko i forhold til

for mig at slå fast

som handler om at hvis vi nu lukker for amerikanernes marked

har vi selv nogle bedre eksportmuligheder vil jeg bare sige at i danmark har vi altså selv prøvet at have udbrud af kogalskab og vi er

bliver fulgt ellers kan vi jo bare vilkårligt blive ramt på vores eksport

derfor er det vigtigt at vi overholder de internationale handelsregler

på nogen måde

at vi ligesom har en fødevaresikkerhed som vi kan forsvare hele vejen fra jord til bord og der må vi jo bare konstatere at et eller andet er

nu kan have et tilfælde af kogalskab jeg tror at mange havde gået og regnet med at det ligesom var udryddet nu kan vi så se at det kommer igen der er vi bare nødt til at vide fra ministeren

den danske ministers side eller fra eus ministres side og man siger at det her

mangler de oplysninger som gør at vi kan forklare hvorfor det nu opstår igen vi vil nødig ud i den situation som europa var i for nogle år

kreaturer der skulle slås ned og man var usikker på hvad der skete så derfor vil jeg bare spørge ministeren hvad skal der til på det her område for at man vil sikre kvaliteten

har vi gennem de seneste tolv år fundet femten tilfælde af kogalskab

bare for at sige at

er at der ikke er nogen som helst risiko for at forbrugerne bliver udsat for en risiko eftersom man når man har haft udbrud af kogalskab sørger for at fjerne hjernen og hele rygmarven fra dyret som er der hvor det kontaminerede materiale er er der ikke nogen risiko for forbrugerne så det vil sige at forbrugerne kan købe et amerikansk stykke kød og

og det burde være samme lave

vi kan forlange af amerikanerne vi vil heller ikke have at de forlanger mere af os når vi har tilfælde af kogalskab og det

udvaskning af kvælstof fra en en lang række

det viser sig at der ligger rigtig meget ny viden

at niveauet faktisk er væsentlig lavere end man havde forventet dengang

de oprindelige planer jeg vil spørge ministeren

hvilke ændringer de her nye analyser giver anledning til

af at få den seneste nye viden når vi laver lovgivning

syltet og blev forsinket i mange mange år under den tidligere regering og som det

gennemfører vi forholdsvis uændret i forhold til det den tidligere regering lavede men det

klart at det det handler om

er at reducere kvælstofudledningen og kommer der nye

som gør os klogere så må vi jo kigge på det men jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige

den kommende vækstsæson og i den bekendtgørelse skal

kravet om yderligere gennemførelse af ethundrede og fyrretusind hektar efterafgrøder og de er fordelt i de enkelte vandoplande efter den

det ville nu være ret oplagt

bruge den nye viden og kigge på

udvaskningen faktisk er så lav at disse efterafgrøder ingen virkning har

bede dem der arbejder med det nu tage den viden med

af forældet viden naturligvis skal vi have have de seneste oplysninger med

resultater med ind i vores overvejelser men der er jo nogle ting der allerede er lagt fast i i vandplanerne på baggrund af den tidligere regerings beslutninger

til den nye viden der ligger her og det er jo netop lige nu at det er arbejde gennemføres en anden

randzoner som jo også er besluttet tidligere der er så lagt lidt ekstra oveni

nuværende minister vi debatterede det i folketinget for vel en uges

opmærksom på de frister der er nødvendige netop omkring reglen om at alle

få det skåret nederst det tager tid for landmændene at søge naturerhvervstyrelsen skal behandle de ansøgninger og først når alt det arbejde er gjort færdig kender man den endelige bredde på de samlede randzoner i

her land jeg vil bare gerne spørge ministeren

det rigtigt opfattet at også den nye minister

at det kort skal være fuldstændig færdigt bredden skal være kendt og man skal vide hvor randzonerne skal ligge for at det kan træde i kraft

at give landmændene så mange oplysninger så tidligt som muligt i forhold til at implementere

den bredde regner jeg med bliver meldt ud i juli måned for det skal jo gælde alle randzoner i hele landet

foretage en konkret vurdering af hvor mange der

en landmand har mere end fem procent randzoner på sin ejendom

søge dispensation fordi han bliver særlig hårdt ramt det kan han

kører der jo en kampagne i øjeblikket omkring pelsdyravlernes renommé og lignende der er forskellige måder at opgøre dyrevelfærd på man kan se på anmærkninger i forhold til de vilkår dyrene har at leve under man kan se på

i food culture fra den første december kan man se at ud af halvfjerdstusind kontrollerede dyr når det gælder mink

vil gerne høre fødevareministerens vurdering af det kontrolniveau som fødevareministeren fortsat opretholder når det gælder kontrollen af

to tusind og ti

og i to tusind og elleve skar man så ned til halvtreds procent og

hen besluttet på baggrund af resultaterne

at det fortsætter vi med i to tusind og tolv så halvdelen af minkfarmene får et dyrevelfærdsbesøg

nogle havde problemer med andre ting som ikke var på plads

at vi skal ud til minkfarme som jo ved at der er en stor offentlig opmærksomhed

at de så ikke engang har sørget for at have burene på plads altså det er

ærgrer mig som minister derudover

tilfælde hvor mink er kommet meget alvorligt til skade de har bidt hinanden

det synes jeg også er virkelig virkelig ærgerligt og faktisk uacceptabelt dyr der kommer til skade skal aflives eller behandles

food culture refererer til og er det ikke en

at man fortsat opretholder så højt et niveau alle er jo enige om at der tidligere har været basis for

indføre en omfattende kontrol af minkfarmene

fastholde den i et erhverv der har verdens bedste dyrevelfærd når det gælder mink og når vi ser det

dyrearter inden for dansk landbrugserhverv

kontrolniveau og det vil jeg gerne bede ministeren om

men ministeren er jo bekendt med den kritik der rettes af kontrollen blandt andet fra dansk pelsdyravlerforenings vil jeg gerne spørge ministeren hvor meget mere skal der til

den tidligere regering og venstre har indført en hundrede procents kontrol af minkfarmene så var det velunderbygget så var det fornuftigt så var det det rigtige at gøre når jeg så har en halvtreds procents kontrol som er væsentlig mildere men dog alligevel skrap så er det urimeligt over for erhvervet så er

jeg må bede herre esben lunde larsen om

tale om dyrevelfærdsproblemer på visse minkfarme i

vil vi gerne have stoppet jeg er sikker på at det ikke kun er godt for

betyder også rigtig meget for farmenes

kan gå med oprejst pande og sige nu har vi styr på egen butik jeg synes deres seneste signaler tyder på at de er parate til

forudsætninger for at fastholde kontrollen ikke i forhold til hvad den tidligere minister har gjort jeg problematiserede ikke det grundlag

set det jeg bruger spørgetimen til og når ministeren er i spørgetimen

forventer jeg at ministeren svarer på det som ministeren bliver spurgt om

for et grundlag ministeren gør gældende for

som jeg tidligere

resultatet for to tusind og elleve viste dels at syge dyr

burene bliver ved med at være

man kan bare tage en tommestok og gå ud og måle værre er det problem ikke og så kan man få løst det

det vil sige at hvis jeg nu når den her kontrol i to tusind og tolv er overstået kan sige at her er der sket væsentlige forbedringer

fiskerikontrollen nye tal her fra to tusind og elleve viser jo at det er meget begrænset hvad fiskerikontrollen finder af

er er fejl i logbogen og den slags sideløbende

dokumentation i form af blandt andet kameraovervågning og derfor vil jeg

øges aktivitets og bemandingsmæssigt eller er det et område

nu hvor der kommer fuld dokumentation

det her handler om er jo at vi er nødt til at have en bæredygtighed omkring vores fiskeriressourcer

sørge for at vi kun fisker på et overskud

bund og grund det vores fiskeripolitik handler om

skal kontrolleres og noget der skal tjekkes og fiskerne er underlagt ganske megen kontrol

at få indført et nyt system som handler om at overvåge fiskeriet mens det sker

vi sikrer os at fiskeriet foregår

får det gjort grundigt og rigtigt så vil det betyde at vi

det vil sige at den enkelte fisker

kære fiskerikontrol jeg kan her dokumentere at jeg har gjort

hvis jeg skal skære det lidt ud at ministeren altså siger at at

kameraoptagelser vil betyde at der kommer en del

for fiskerikontrollens egne rammer for håndtere den her datamængde

at ansætte i hundredvis af nye kontrollører

at at det skulle være den vej tingene går

at forhandle en ny fiskerireform

med meget mindre bureaukrati og jeg håber at hele

bruge meget mindre kontrol derude det betyder selvfølgelig

men det er ikke min forventning at det her vil betyde at jeg vil skulle ansætte en hel masse flere mennesker

danmarks udstillingsvindue

omfattet af et eventuelt discardforbud

skal det være alle bestandene eller agter ministeren at lave sådan en trinvis indførelse

at det nu skal være slut med udsmidet af fisk

ikke giver nogen særlig god økonomisk værdi eller

hælder dem ud igen fiskene kan ikke nødvendigvis leve videre

i skagerrak men det er

man tager nogle arter først og så nogle andre senere men jeg kan ikke sige hvor det ender for vi

indtjening men jo i høj grad også

undersøgelser der blev lavet først

skåret ned med halvfems procent i forhold til sidste år år nu er der så et moniteringsfiskeri

at man løbende under moniteringsfiskeriet

ud på baggrund af de vurderinger man har nu

var meldt ud men så man hele tiden opererede i forhold til det mest retvisende billede man havde

det er jo utrolig vigtigt når det gælder tobisfiskeriet for

der slutter sæsonen temmelig brat af naturlige årsager det er naturens love

mange ting kan vi vedtage og ændre herinde men naturens love er nu engang heldigvis uden for vores kontrol der er det altså et

fødevareministeren har meldt ud at det først bliver den syvende maj at der kommer en endelig

hvad kvoten bliver tidligere har der været løbende meldinger

hvad man så kunne gå i gang med på baggrund af de løbende analyser der

gå tilbage til den tidligere praksis og gøre brug af de data der allerede er indsamlet således at man ikke skal vente yderligere yderligere

det er fuldstændig rigtigt at man historisk set har gjort det som herre torsten schack

men den tidligere regering fandt jo ud af blandt andet i samarbejde med fiskerne at det var meget smartere at gøre tingene på en anden måde

det betød at man så fordi man gerne

hele tiden løbende skulle undersøge det

før sæsonen går i gang for at se

tobis det har man så gjort i år og det viste at der ikke var nogen tobis at give af det vil sige der kun er givet en meget lille kvote vi havde jo egentlig fået fastsat en højere kvote hvis

og det vil så sige at

for tobisfiskerne

og hvis det viser sig at der rent faktisk er tobis og at vi kan dokumentere at der er tobis

og så tager jeg til bruxelles

men det er ikke mig men den tidligere regering

det vil tiden jo vise en berettiget kritik af om de

om de var foretaget under de rette forhold

den optimale måde og jeg mener også

beslutningsgrundlag da man lavede de prøveskrab for at få det mest retvisende billede overhovedet

omkring sankthans hvis nu de meldinger der kommer ind

der kommer lige så meget som der har været de senere år nordjyske havde det omtalt i i går og også i dag

super alvorligt når der ikke er nogen tobis

overtaget et reguleringssystem fra en fiskeriminister

slugt syv og tyve kameler og er taget til bruxelles og min forgænger i danmark sagde at

gjort jeg har givet fiskerne

jeg med resultatet i hånden kan gå til bruxelles og sige

tog fejl og troede man kunne gøre det på en anden måde nu vil vi gerne gøre det på

set meget tilfreds med at ministeren er så bevidst om betydningen for tobisfiskeriet

i en række områder af landet hvor vi desværre

det er derfor vi er mange der er optaget af det og det glæder mig da så at at ministeren deler

erhvervet i forhold til at sikre at vi får håndteret situationen men der er det bare at det ærgrer mig at man så ikke gør brug af

det er så det man ikke vil men jeg krydser jo fingre for at der når vi så rammer

det trækkes så lang tid giver så lang en periode at man kan nå at fange

det tidspunkt for det ville jo være ulykkeligt hvis man på grund af en mere langsommelig proces end tidligere står med en kvote som man

der står indtjening på spil for de pågældende fiskere og der står arbejdspladser på spil i en række områder hvor der i allerhøjeste grad

ikke mindst når det gælder disse områder

biologiske rådgivningssystem som den tidligere regering har lavet

så prøver jeg at få undersøgt fuldstændig klart

at der ikke er nogen fisk det kræver ganske meget dokumentation

og hvis det biologiske overvågningsprogram

det tilstrækkeligt til at kunne overbevise kommissionen om at åbne op så skal vi ikke

som betyder at vi bliver afvist i bruxelles

hvis der er nogle fisk jeg vil ikke afvises på baggrund af et halvdårligt materiale

om at der er fisk hvis de er der til gavn for fiskerne

det spørgsmål der er rettet til ministeren for udviklingsbistand af herre hans kristian skibby værsgo

fisk i den her diskussion som jeg i

godt en milliard kroner af de penge som danmark

der gives målrettet til hiv og aids

bekæmpelse rundt omkring i mange forskellige lande

problematikken i europæiske lande primært koncentreret omkring de udfordringer der er med de øst og centraleuropæiske lande hvor man kan se

store stigninger i antallet af borgere som desværre får enten aids i udbrud eller

se at nogle af tallene viser at der blandt andet i ukraine

en tredobling i antallet af personer som lever med hiv og

omkring år to tusind det er jo store tal og det er desværre også tal der går den forkerte vej

notere mig at ministeren er flittig til at bruge penge i mange forskellige lande

nye østeuropæiske lande det er der ligger ret tæt på danmark

på omkring ti år i antallet af hiv og aids ramte når det samtidig

hiv og aids ramte og det håber jeg så ministeren kan øge oplysningen

men jeg deler herre hans kristian skibbys bekymring for udviklingen af hivaids

en række af landene mod øst det er en bekymrende udvikling og

der ikke mindst stammer fra en stigning

udsatte grupper hvor der sker en stærk stigning i spredningen af

det er noget som vi jo indirekte bestemt

og især i verdenssundhedsorganisationen er der gjort et

årsagerne til den stigning der er at sætte fokus på området og prøve at aktivere landene i en styrket indsats

til at øve indflydelse på andre ministre

nabostrategi med hensyn til indsatser blandt andet i

øget kendskabet til prævention og selvfølgelig også

bruge sin indflydelse på at det det her

og at der her i lyset af den strategi

ses på mulighederne for hvordan vi bedst øver indflydelse og hvordan vi bedst er med til

også fra spørgeren og hans parti til hvordan den strategi kan gøre mest mulig

de områder der i udkastet lægges vægt på er områder inden for menneskerettigheder

og inden for vækst og beskæftigelse

organisationer og en række af de folkelige organisationer herunder folkekirkens nødhjælp sætter fokus på netop problemet

i vores naboskabslande er et arbejde jeg synes

så flinke at sende en kopi til medlemmerne af udenrigsudvalget hvor jeg jo sidder derfor

jeg også en kopi af den skrivelse som der er tilgået

til den globale fond velkommen men samtidig

til det her arbejde som jo blandt andet

er tredive million kr som ministeren mener at vi stadig væk

er vi kan se frem til med hensyn til den globale fond vi ved jo at den globale fond

ved vi også at over syv millioner mennesker får medicin og hjælp via de her fondsmidler og

de her tredive million kr som

hvor vi ganske rigtigt det er faktisk

en beslutning som er blevet indstillet allerede under den tidligere regering har nedsat

håndteret på glimrende vis af fonden og i stor åbenhed og det anerkender vi og det påskønner vi det mindre tilskud afspejler bestemt ikke utilfredshed med fondens arbejde men det afspejler en lidt

vi øger jo netop samtidig støtten til nogle af de organisationer der arbejder målrettet med de særlig sårbare grupper og det gælder både i afrika

det område som herre hans kristian skibby lagde ud med

nemlig de østeuropæiske

forstår ved fedtlaget og muskelmassen i dansk økonomi jævnfør statsministerens udtalelser på sit pressemøde den syttende april 2012

nullerne jo blev det årti hvor der blev givet

hvor de offentlige udgifter steg mere

år hvor dansk økonomi blev overophedet lige før krisen blandt andet med en prisboble på boligmarkedet

der ikke blev taget hånd om i nullerne hvor det jo var

er til at vi fremadrettet har tre store udfordringer den første er en skrantende konkurrenceevne vi har haft en svag udvikling i vores produktivitet danske virksomheders omkostninger er steget mere end

det skete jo ikke mindst under den overophedning der var lige før krisen og det i sig selv hæmmer jobmulighederne i danmark

hvor der fremover er meget stramme rammer for udgiftsvæksten og hvor vi er nødt til at have større disciplin i vores udgiftsvækst end vi så i nullerne

arbejdsstyrke i starten af nullerne var der fire personer

det er klart at de her tre udfordringer svækker vores vækstmuligheder konkurrence offentlig økonomi arbejdsstyrke og det er det vi

som regering har taget fat på nu vi vil tage hånd om det vi vil udvikle vores samfund for at vi også kan komme igennem krisen med en fornuftig økonomi og fornuftige muligheder for at have et godt velfærdssamfund

hvorledes socialdemokratiet og den nuværende regering ser på hvad den

da vk regeringen kom til overtog vi en økonomi der bestemt ikke havde det godt og vi afleverede en der var bedre

at man træffer de beslutninger der skal få os til at komme videre nullerne var et årti hvor der ikke var styr på de offentlige finanser og hvor lønkonkurrenceevnen blev svækket med tyve procent det giver os nogle store udfordringer i dag det giver os nogle store udfordringer i tierne som vi er nødt til at tage hånd om

vi skaber et danmark i udvikling med gode jobmuligheder hvor vi tager hånd om de svageste i vores samfund og hvor vi udvikler

os til at komme videre

sprog giver os og der er rige muligheder på mange måder er jeg også på det felt inspireret af min forgænger i jobbet

ganske ofte med stor dygtighed han gentog for eksempel ofte sit budskab om at der var to streger

sproglige kvaliteter for man kan ligesom se de to streger som

jo også klart at substansen forpligter og der gik det

under vk regeringen

der voksede

i gang med for det

at vi trimmer vores samfund

eksercits som den nuværende statsminister havde kastet sig ud i

konkret spørgsmål

man ansvar for at få truffet de beslutninger der gør

i stand til at klare fremtiden

vi har mistet konkurrencekraft vi har mistet arbejdspladser

godt i gang med og det kræver store beslutninger svære beslutninger dem skal vi nok påtage os men det er helt tydeligt at man ikke i tilstrækkelig grad har truffet de beslutninger man skulle i nullerne

kunne forventes fremadrettet

det her spidsfindige spørgsmål egentlig dækker over så

det man skal i en regering er at træffe de nødvendige beslutninger der gør at man kan løse de udfordringer man står over for

som har mistet job og hvor man ikke i tilstrækkelig grad har taget hånd om udfordringerne i tide

også i respekt for herre møller som ikke er her mere men det var jo nok noget af det der manglede i nullerne og som og som så gør at vi er nødt til at påtage os et stort ansvar i den nye regering

det er sådan set statsministeren statsministeren brugte

formand for socialdemokraterne og

før som jeg så vil gentage når man øger

og afgifter bidrager det så til at man øger muskelmassen

det er altså et meget besynderligt spørgsmål

hvis man giver skattelettelser som der dybest set ikke er råd til hvis man ikke passer på danmarks konkurrencekraft og hvis man ser til

så får man nogle udfordringer

da venstre havde regeringsansvaret

en usandhed bliver ikke sand af at blive sagt flere gange

den nuværende regering vil sikre

det passende forhold brugte statsministeren selv på sit pressemøde den syttende april to tusind og tolv

forhold mellem fedtlaget og muskelmassen

jeg har sagt at man ikke i tide har truffet de nødvendige beslutninger og at man ikke i tilstrækkelig grad har haft omsorg for at bruge de gode tider til noget fornuftigt

få landet igennem krisen man så ikke i tide at vi var ved at miste vores konkurrencekraft man så at der var job der forsvandt ud

af danmark uden at gøre noget man gav skattelettelser som der dybest set ikke var

at vi er nødt til at forstå at i

bliver vi nødt til at træffe nogle vanskelige beslutninger for at få danmark sikkert igennem krisen

så stolt hvis jeg var fru gitte lillelund bech

truffet de nødvendige beslutninger for at sikre at danmark også i svære tider kunne komme ud på den anden side

mener med at det var fedtlaget og ikke muskelmassen i det danske samfund der voksede i

det med at fremrykke tilbagetrækningsreformen det blev man så efter valget da man fik regeringsmagten så

jo formode at statsministeren ved hvad hun taler om når hun taler om et passende forhold

og konkrete svar så må jeg

forhold mellem fedtlaget og muskelmassen at man med finanslov for to tusind og tolv sender to

handler dybest set om

skal man træffe de beslutninger der gør at danmark står stærkere ikke bare i morgen men i overmorgen og om fem og ti år

at forstå at hvis man accepterer at konkurrenceevnen daler at accepterer at vi har en overophedning af vores økonomi så gør man ikke det rigtige

samtidig giver skattelettelser som der dybest set ikke er råd til

så bidrager man til at skabe problemer fremadrettet

skabe og det er en af grundene til at opgaven er blevet så stor nu

at vi er nødt til nu at træffe nogle vanskelige beslutninger der gør at vi kan komme ud på den anden side af krisen ud på den anden side af krisen med vores velfærdssamfund i behold hvor vi stadig er solidariske med hinanden og det kræver at vi nu retter op på nogle af de ting som ikke blev gjort

stillet af herre peter skaarup

ikke særlig lang tid jeg synes regeringen synes at lissabontraktaten er en god traktat

at vi bør fokusere på og arbejde på lissabontraktatens grundlag for at tackle de store udfordringer eu står over for

handler om nu er at få stabiliseret den europæiske økonomi således at vi kan få gang i

job til de tusindvis af europæere som gerne vil ind på arbejdsmarkedet

det er også det vi arbejder målrettet på i det danske formandskab så det er altså min holdning vi har en udmærket traktat så har vi finanspagten oveni og det er et godt grundlag til at vi nu kan koncentrere os om at løse de udfordringer vi står over for som handler om at vi skal have skubbet gang i europa igen

at hvis vi netop skal løse de udfordringer som statsministeren taler om her skal vi nok samle kræfterne om det i stedet for

øge magten til bruxelles øge magten til eu med nye traktater

spørgsmålet er jo bare om om vi så kan det fordi i øjeblikket foregår der jo meget kraftige bestræbelser måske bremset en lille smule

af præsidentvalgkampen der foregår i frankrig hvor frankrig måske ikke er så meget fremme i skoene

et kraftigt lobbyarbejde specielt fra tysk side lige nu for at man skal få

magttog skal køre videre ligesom det har gjort i stort set alle årene siden

at regeringen prioriterer en ny klub som

for ikke så længe siden det var den nittende april

regeringens vegne deltog sammen med

i belgien hvor man altså diskuterede forslaget fra den tyske udenrigsminister

om om mere europæisk integration en rigtig forfatning

der hele tiden har kørt

hvis det er rigtigt at man er tilfreds med de traktater vi har nu hvorfor deltager man så i en klub der har til formål

at øge magten til bruxelles

om min holdning i forhold til de her institutionelle reformer er min holdning at eu ikke på nuværende tidspunkt har brug for institutionelle reformer

har brug for reformer er medlemslandene som skal få styr på deres økonomi og i øvrigt gå i gang med forskellige reformer inden for deres egne grænser og det er de jo så også selv herre over inden for deres egne grænser

europæiske institutionelle rammer der er i krise og dem der har brug for reformer er de europæiske økonomier og ikke vores institutionelle rammer

at ville føre danmark i retning af mere europæisk integration og mere magt til bruxelles jeg

forskellige folkeafstemninger der har sat nogle hegnspæle for hvor langt vi

derfor statsministeren siger det statsministeren gør i dag

må man vel erkende at vi se på på det antal ministre der kan komme i spørgetiden

den chance skal vi udnytte til at trække tingene i den retning vi gerne vil hvorfor prioriterer prioriterer man så sammen med otte andre lande hvoraf nogle af vores vigtigste samarbejdspartnere som vi blandt andet kom ind i

at være med i en klub der arbejder for mere

det der er sket her er at den tyske udenrigsminister personligt har taget initiativ til at invitere et antal udvalgte udenrigsministre fra eus medlemslande til at deltage i en

er så danmarks udenrigsminister og jeg må indrømme at

det er godt at den danske udenrigsminister er blevet inviteret med til

at deltage i den her debat det synes jeg da godt vi kan være tilfredse med og glade for at vi bliver inviteret til at deltage i debatten

vi skulle sige nej til en invitation som kommer fra vores nabolands udenrigsminister

en helt uformel diskussion af de her spørgsmål det er egentlig ikke

for at man gerne vil lave en

lande der arbejder på at eu skal fungere på et meget mere løst grundlag

hvor man fjerner magt fra bruxelles

ud til de nationale parlamenter

tjekkiet som heller ikke er med i europagten

til befolkningerne og i øvrigt afholde flere folkeafstemninger om eu forhold vil regeringen

personligt har taget initiativ til at invitere nogle udvalgte udenrigsministre alle kender de danske holdninger også

er der rigtig mange der har hørt os sige rigtig mange

men det må da være en god ting for danmark

vi taler her om en udenrigsminister fra vores store naboland som inviterer til

være en underlig holdning fra danmarks

man skulle sige nej tak til sådan en invitation og egentlig ret langt fra hvad vi normalt gør i danmark hvor vi kommer og diskuterer

har taget initiativ til med henblik på at lave en ny traktat og hvorfor deltager danmark i klubben når for eksempel england irland og sverige ikke er med i klubben idet sidstnævnte lande mener at

uformel samtale om europas

den danske udenrigsminister og helt ærligt synes jeg

eu står over for kæmpe udfordringer når vi bliver inviteret til at deltage og give vores holdning til kende om eus udfordringer

det er rigtigt og jeg synes også at det er en rigtig varetagelse af danmarks interesser

siger ja tak til en sådan invitation og sætter os ned og

virker dybt underligt at danmark prioriterer et initiativ som vækker uro hos en del af de andre eu lande

blå luft altså statsministeren siger at det er den tyske udenrigsminister

har en meget omfattende plan om hvordan de vil køre det her arbejde frem og har meget store ambitioner det ved vi traditionelt

de europæiske lande i retning af at vi skal blive stadig mere integrerede og at nationalstaterne ikke skal have så meget

om europagten og den yderligere integration i eu der ligger omkring den

de ambitioner tyskland har på vores alle sammens vegne og vil bruge sådan

først her i april måned og senere i maj måned

når der skal være møde i den her gruppe

drive tingene i den retning men jeg savner et svar fra statsministeren på

sige til lande der af gode grunde er utilfredse

valgt ud som et land der altså nu arbejder for mere union

eu har behov for er institutionelle reformer vi mener ikke at svaret på den økonomiske krise er et institutionelt svar vi mener tværtimod at det europa har brug for

reformerer det er et af svarene sådan at vi kan få gang i vores vækst og beskæftigelse igen det har vi sagt utrolig mange forskellige steder

er klar over at det er en mærkesag for danmark at vi holder

sammen på de syv og tyve lande det har vi i hvert fald sagt rigtig mange gange

nødt til at sige at det er sådan at det er unormalt

lande mødes i mindre grupper det er faktisk

normalt og jeg synes at det er nyttigt når nogle lande mødes at danmark også har mulighed for at give vores mening til kende

fokus på sidste møde var hvordan man kan effektivisere samarbejdet i eu og i hvilken retning eu skal udvikle sig og for mig at se er det naturligt at danmark hvis vi bliver inviteret til det deltager i en sådan debat og i tvivl om hvor danmark står

jeg tror at borgerne er i tvivl om om regeringen virkelig arbejder for at de traktater vi har nu og det samarbejde der ligger nu er de vedtægter der er og så skal man ikke gå videre

ønsker noget andet og mere med eu vi ved jo godt fra mange diskussioner at forskellige danske regeringer

er kommet fra eu når det gælder traktater tværtimod ender de her diskussioner

bruxelles altså skærer af dansk selvstændighed

bruxelles sådan har det været igennem årene og sådan vil det formentlig være fremover hvis danmark ikke er på det hold

derfor jeg gerne vil spørge statsministeren

hvis der nu kommer en invitation fra en anden klub som vil noget helt andet end den tyske udenrigsminister altså vil i retning af mere selvstændighed for landene vil i retning af at det måske ikke

fjerner selvstændighed fra de nationale parlamenter altså en klub

møder vi så også op her under det danske formandskab og siger ja

end danmark er og er et andet sted end danmark er men lad

stilling til hypotetiske møder og hypotetiske

stilling til det og jeg synes ikke at man kan drive politik

uformel basis hvor den danske udenrigsminister er blevet inviteret det er ikke noget vi har taget initiativ til det

vi er blevet inviteret til og der mener jeg at det er fuldstændig som det skal være nemlig at vi varetager danske interesser ved at møde frem

vores udenrigsminister deltager i en debat med kolleger fra andre

forbindelse vi mener ikke at der er et institutionelt svar

den økonomiske krise skal primært løses af medlemslandene

og vi er optaget af at de syv og tyve lande holdes sammen så meget som overhovedet

tvivl om den holdning og jeg synes

fint at den danske udenrigsminister deltager i drøftelser

man behøver at kigge ret meget på de tyske holdninger til

franske holdninger i eu

hvem der skal bestemme her for at finde ud af

en rigtig folkevalgt præsident for eu og så en forfatning det er målet for det tyske arbejde man kan gå ind på det tyske udenrigsministeriums hjemmeside og finde den omfattende plan for

den tyske regering på alle kanaler vil skubbe til en større diskussion om europa

her er danmark altså med og er det ønskeligt når vi ved at nogle af de lande som traditionelt har været skeptiske over for

integration står uden for irland sverige selv om irland er med i euroen er

deres befolkning dybt skeptisk og har flere gange stemt imod mere eu det er statsministeren godt bekendt med så der er et problem hvis man siger at man vil holde sammen på de syv og tyve lande

er altså nogle af de lande vi normalt er sammen med eksempelvis england som ikke er med i det

at når vi får en invitation til at deltage i en samtale at vi så skal sige nej på forhånd

kan ikke helt forstå hvordan det skulle være dygtig dansk interessevaretagelse vi har en tysk udenrigsminister som personligt har taget initiativ til at tale med andre eu lande

den danske udenrigsminister er det så ikke naturligt at tage af sted jeg

har talt med kansler merkel også om ting som ligger ud over den strenge dagsorden også ting der vedrører europas fremtid det er da naturligt at vi på alle planer i regeringen diskuterer europas fremtid og indgår i de her debatter konsekvensen

deltage i samtaler med andre lande

god god interessevaretagelse for

alle kender vores holdning til de her spørgsmål og det er da fint at vi også har mulighed for at gøre vores holdninger gældende og indgå i en samtale med andre

agter ministeren at tage for at sikre et øget arbejdsudbud således at danmark i

og tyve kan være blandt de ti rigeste lande i

et øget arbejdsudbud på samlet

initiativer der også diskuteres i den offentlige

indsatsområder som skal bidrage til at sikre vækst og velstand

jeg gætter på at det ikke er det svar spørgeren i virkeligheden

men en mere politisk debat om hvorvidt det nu er det

ambitionsniveau vi sigter på og det får jeg formentlig lejlighed til at følge op på

og tyve og sikre at finanspolitikken altid er holdbar

dansk arbejdsgiverforening har regnet på det her

at hvis man øger arbejdsudbuddet med nioghalvtredstusind

kræver det langt større reformer så kræver det at man øger arbejdsudbuddet med op til firstusind ud over de nioghalvtredstusind som regeringen planlægger at

altså at behovet for reformer er langt større

gentage at det er meget ambitiøse planer regeringen lægger frem de er væsentlig mere ambitiøse end det den tidligere regering som

olsens parti jo støttede ønskede at stå på mål for og det vil så have den effekt hvis vi gennemfører dem at det bidrager til at vi efter det der for mig er oplyst rykker op som verdens femterigeste land

og hvis den udfordring skal mødes efter

der hvor nogle af de unge mennesker der sidder heroppe og lytter med skal ud på arbejdsmarkedet og betale skat og hvor samfundet gerne skulle hænge sammen så er udfordringen større end det billede som finansministeren prøver at skitsere

ja eller nej til om han anerkender at udfordringen

der hæver arbejdsudbuddet med mere end de nioghalvtredstusind som regeringen har lovet at den vil øge arbejdsudbuddet med

man fra andet hold har den opfattelse at alting er i sin skønneste orden det gælder for eksempel repræsentanter for de partier der

at øge arbejdsudbuddet ja vi er også ambitiøse når det handler om at hæve produktiviteten

kickstarte økonomien og rive landet ud af den efterspørgselskrise vi er i i øjeblikket så vi sætter ind

en bred kreds af problemstillinger og når det gælder den problemstilling der er i fokus så er vi klart mere

den tidligere regering og ambitiøse på et niveau der vil kunne gøre danmark til verdens femterigeste land

folketingspolitikere i det her folketing vil komme til at beskæftige sig med

men det er et meget interessant svar

med her var der jo en anerkendelse af

det danmark som de unge mennesker der sidder heroppe skal

er der behov for langt mere vidtgående reformer end det der er lagt op til det hørte jeg finansministeren sige at der er behov for flere reformer og

bare det svar jeg vil have min pointe er

flere lavthængende frugter at tage

hvis arbejdsudbuddet skal øges med firstusind mere

regeringen har lagt op til så skal der meget vidtgående reformer til og det hører jeg at finansministeren anerkender det synes jeg er rigtig positivt det må jeg sige

ros så glæder jeg mig til at se hvad det er for nogle reformer som kan øge arbejdsudbuddet i sådan

massive reformer som mit parti har lagt op til

ville komme lidt nærmere ind på sit syn på hvorvidt den nye regering er mere

og hvad det egentlig måtte have af konsekvenser for hvordan man sådan vurderer regeringsarbejdet i danmark men det er så ikke i dag

jeg abonnerer ikke på den der retorik

ud i en evig horisont vi kommer til at træffe

som sætter det her land på en meget meget solid kurs

tyve i de kommende år vil de kommende generationer af politikere naturligvis skulle træffe andre og flere

være en skatteomlægning jævnfør ministerens udtalelse på sfs landsmøde om at regeringens plan er at gennemføre en skattereform der sænker skatten på løn ved at hæve skatter og afgifter andre steder altså en skatteomlægning

at regeringen vil gennemføre en fuldt finansieret skattereform som markant sænker skatten på arbejde samtidig med at den har en rimelig social balance regeringen har endnu ikke

debatten var oppe på sfs landsmøde så

høre regeringen om om de formuleringer der er i regeringsgrundlaget er udgangspunktet eller om de skal forstås som et løfte fra skatteministeren

at der under ingen omstændigheder kan kan blive tale om finansiering uden for

igen understrege at regeringen lægger op til en fuldt finansieret skattereform

hvis vi skal sikre en ambitiøs

så vil det forudsætte at andre skatter og afgifter stiger der er det regeringens ambition at fremlægge et samlet reformudspil der kan vise hvordan vi mener

skal indrettes og så appellerer jeg bredt til folketingets partier

en moderne og fornuftig skattereform der sænker skatten på løn og er fuldt finansieret

udelukker at der ikke kun bliver tale om en skatteomlægning men også om en skattesænkning eller hvordan

regeringen blev dannet nemlig at vi vil gennemføre en fuldt finansieret skattereform der markant sænker skatten på arbejde og har en rimelig social balance regeringen har så også insisteret på at ville fremlægge en reform i sin helhed det mener vi er den korrekte fremgangsmåde når man fremlægger

ansvarligt parti der ønsker at sænke skatten på arbejde også skal være parat til at hæve andre skatter og afgifter

den ambition og det har sådan set også været min fornemmelse

den offentlige debat at det har stort set alle folketingets partier

at det alligevel skulle opfattes som et løfte

hvis det står til sf og skatteministeren

finde finansiering uden for skattesystemet

det helt sikkert at det vil gælde for

ganske tydeligt det der også er helt sikkert er at skatter og afgifter kommer til

skatter nemlig skat på løn det synes jeg er den rigtige tilgang at

at fremlægge en samlet skattereform er er den rigtige tilgang at have derefter kan vi så

forhandlinger om at sænke skatten

at det bedre kan betale sig at arbejde og at lav og mellemindkomstgrupperne der har holdt for i i krisen også får et skulderklap

skal finansieres hundrede procent med stigende skatter og afgifter andre steder eller er det radikale ønske om også at inddrage de offentlige udgifter som finansieringskilde som bliver bestemmende

og deraf fremgår det helt tydeligt at regeringen vil gennemføre en fuldt finansieret skattereform der markant sænker skatten på arbejde

regeringen har endnu ikke lagt sit endelige forslag til en skattereform frem

men det er klart at det vil kræve en skatteomlægning for at kunne sænke skatten

min kollega herre peter christensen var super klart altså er det for skatteministeren afgørende at

den eneste finansiering som skatteministeren lægger på

når regeringen kommer med sit udspil for at sænke skatten på arbejde er det krone til krone stigende skatter og afgifter

finansieringen eller er det også muligt som det radikale venstre har ytret ønske om

man får en ordentlig debat og man også sikrer en mulighed for folketingets øvrige partier

konstruktivt at indgå i dialogen om hvordan vi på en ansvarlig og fornuftig måde sænker skatten på løn samtidig med at vi sikrer en fornuftig

skatten på løn skal sænkes men en knap så stor interesse for at diskutere hvilke skatter og afgifter der så skal stige for at

den her ambition som deles bredt i samfundet der synes jeg også det er mit ansvar som ansvarlig minister at appellere til at de der måtte ønske at påvirke processen frem mod regeringens udspil til en skattereform også kommer på banen

om hvilke skatter og afgifter der kan hæves for at vi

jeg citerer vi lytter til økonomerne og er åbne for at tage de offentlige udgifter med i finansieringen af skattereformen vores udgangspunkt er en skatteomlægning men det bliver svært at finansiere alle skattelettelser ved at forhøje andre skatter fordi det dræner konkurrencekraft og svækker

måske at den radikale skatteordfører har fat i

måske også derfor skatteministeren ikke er blevet overvældet af forslag

hæve skatter og afgifter altså netop fordi det kan risikere at dræne konkurrencekraften og svække arbejdsudbuddet men derfor er det bare meget væsentligt at høre

helt principielt spørgsmål som skatteministeren må have let ved at svare på

er finansiering uden for skattesystemet eller

fremlægge sin skattereform som et samlet hele det har været min tilgang igennem

den periode hvor regeringen har haft ansvaret og det

de diskussioner der har været om hvorvidt man skal lave store

nedskæringer på offentlig

en fornuftig måde at finansiere lavere skat på løn at det ikke er en målsætning som regeringen deler men når det er sagt vil jeg stadig insistere på det fornuftige i at regeringen fremlægger sit

skattereform samlet og at det der er vigtigt at fokusere på er at den skal være fuldt finansieret have en rimelig social balance og sænke skatten ambitiøst på løn og det forudsætter

diskutere hvilke andre skatter og afgifter der så skal stige for at finansiere lavere skat

kan rumme både det ene og det andet og det er er sikkert

at regeringen ikke kan blive enig med sig selv og det er jo selvfølgelig fair nok men men det betyder så bare at

og det kan så bare tages som udtryk for at det der blev sagt

for at skabe ro på på bagsmækken

vi må så afvente med spænding om det er hundrede procent stigende skatter og afgifter andre steder eller om der også kan inddrages finansieringskilder uden for det traditionelle skattesystem det må vi jo så afvente

regeringen engang er blevet enig med sig selv

relativt stor skattereform hvor en stribe skatter og afgifter blev hævet for at sænke blandt andet skatten på løn

sagt på sfs landsmøde ligesom jeg har sagt det i den offentlige debat og faktisk også her

sænke skatten på løn dels sikrer en rimelig social balance og samtidig er fuldt finansieret så forudsætter det en politisk vilje til at at finde andre skatter og afgifter som kan stige for at sikre en ansvarlig finansiering

noget som som jeg har en forventning om at langt de fleste af folketingets partier vil acceptere som en grundforudsætning for at lave en moderne skattereform og min appel vil fortsat være

efter to tusind og seksten med den begrundelse at regeringen kun laver politik for én regeringsperiode ad gangen men regeringen samtidig på energiområdet har indgået en aftale frem til to tusind og tyve altså reelt ud over denne regeringsperiode vil ministeren så nu svare på om der kommer stigende boligskatter i den kommende skattereform

til at leve op til regeringsgrundlaget i regeringsgrundlaget

fremgår det helt tydeligt at boligskatterne skal holdes i ro

indeværende valgperiode når vi

lige nu er i en tid med et meget skrøbeligt boligmarked hvor det vil være aldeles uklogt at skabe usikkerhed det er jo også sådan at en regering laver regeringsgrundlag for en periode ad gangen det gælder for denne regering det gjaldt også for

den foregående

er der jo sket det glædelige at et bredt flertal i folketinget har lavet en stærk

energiaftale som sikrer en ambitiøs grøn omstilling af det danske samfund og det at der er så bredt et flertal bag sikrer heldigvis energiaftalen en

skatteministeren siger og der kan man altså godt have ambitioner og lave lovgivning der har rækkevidde til to tusind og tyve

regeringen jo kun laver politik for en regeringsperiode ad gangen altså undskyld mig det hænger jo ikke sammen skatteministeren kan jo så let som ingenting her i dag sige der kommer ikke stigende boligskatter med det udspil som regeringen fremlægger til en skattereform det er der intet der forhindrer skatteministeren i at sige andet end politisk

vil ikke medvirke til at øge boligskatterne eller forringe rentefradraget frem til to tusind og tyve så man kunne godt gå til valg på et løfte til boligejerne om tryghed frem til to tusind og tyve

er det kun i indeværende valgperiode

på energiområdet kan lave aftaler der strækker sig til to tusind og tyve det er da helt åbenbart

gøre brug af muligheden for at sige fint det valgløfte vi kom med står ved magt det kan jo kun udlægges som at skatteministeren forbeholder sig muligheden og retten til

en skattereform som indeholder stigende boligskatter fra to tusind og seksten for argumentet om at man kun laver politik

så i regeringens øjne kun for boligskatterne men ikke på energiområdet og sådan fungerer verden altså ikke

på dagsordenen vi mener det er vigtigt at boligskatterne holdes i ro

og det er klart at regeringen så laver regeringsgrundlag for en valgperiode ad gangen sådan er det men jeg er da glad for hvis spørgeren er enig med regeringen i

markedet er usikkert og hvor mange også unge familier har købt da boligmarkedet var på sit højeste og nu sidder og har svært ved at få enderne til at mødes det er faktisk derfor regeringen meget tydeligt har sagt at boligskatterne kommer til at blive holdt

stigende boligskatter vil have for boligmarkedet som i forvejen er voldsomt presset derfor er det bare mærkeligt at skatteministeren ikke klart og tydeligt vil sige

kommer stigende boligskatter frem til to tusind og tyve i stedet for sige at

regeringsgrundlag og alt muligt det er da

boligskatterne skal stige efter den første januar to tusind og seksten

venstres position er jo yderst velkendt på det her område vi medvirker ikke til at hæve boligskatterne og det gør vi heller ikke efter to tusind og seksten derfor er det altså bare påfaldende at skatteministeren er med på at det er problematisk hvis der sker noget med boligskatterne og derfor vil han så love at han ikke gør noget men kun til to tusind og seksten hvorfor vil skatteministeren ikke give den tryghed til boligejere potentielle boligejere dem der

stigende boligskatter ej heller frem til to tusind og tyve som man i øvrigt lovede

hvad regeringen har tænkt sig at gøre

være faset ind over en årrække altså det ville nok nærmest være det mest synlige og jeg tror det er

ikke stigende boligskatter som ej heller efter to tusind og seksten

har enormt stor betydning for om danskerne

tør købe bolig eller ej altså

ret mange år det er den største økonomiske beslutning for

allerfleste familier og der tror jeg altså ikke at trygheden og villigheden til at købe

der kommer ikke stigende boligskatter ej heller efter to tusind og seksten i det

at regeringen ved at vi har fået mandat til at lede landet i en valgperiode

boligskatterne i ro jeg håber

der skal gennemføres en ambitiøs skattereform der sænker skatten på løn

tre og tyve spørgsmålet lyder er ministeren enig i at det omfattende snyd med skat og moms i forbindelse med ombygninger og renoveringer i de nordsjællandske villakvarterer er skadeligt for samfundsmoralen

og også entydighed svare ja til spørgsmålet om hvorvidt snyd med skat og moms er skadeligt for samfundsmoralen og for opretholdelsen af velfærdssamfundet uanset

hvor det foregår hvert år får danskerne udført sort arbejde i et omfang der koster statskassen otte milliard kroner

det er også penge som samfundet faktisk har hårdt brug for ugebrevet a4 har sat særligt fokus på sort arbejde og snyd med skat og moms

i forbindelse med ombygning og renoveringer i de nordsjællandske villakvarterer

indgår derfor også i skats nye

til det skal dog siges at skats seneste complianceundersøgelse viser at problemerne med sort arbejde i byggebranchen

som rækker ud over udenlandske firmaer og arbejdskraft på villavejene i

hos skat er erfaringen at der er noget at komme efter når man tjekker udenlandske firmaer og håndværkere i nordsjælland der bliver eksempelvis snydt med moms a skat

undersøgelsen dokumenterer jo at

så skal jeg bare spørge ministeren om

at det lige nøjagtig er i den del af landet

den rigeste del af befolkningen der bor der de burde vel have råd til

da gerne understrege at uanset

at benytte sig af sort arbejde i virkeligheden uanset om det sorte arbejde udføres af udenlandske eller danske

at vi også målretter ressourcerne der hvor vi kan registrere at de største problemer er

hen for at få mest muligt ud

med bygningsarbejder i villakvarterer og her er nordsjælland et

at det er et stort problem uanset hvor i landet det foregår og vel egentlig også om det er

det betyder alt sammen et dræn

for samfundsmoralen hvis vi som folketing og myndighederne

skærpet indsatsen mere generelt i forhold til sort arbejde så sent som i dag har vi jo fremsat et vigtigt lovforslag der skal bringe bedre overensstemmelse mellem moral og lovgivning således at vi lemper bestemmelserne i forhold

til sort arbejde når det handler om naboens søn eller datter og vi skærper bestemmelserne for det mere organiserede og alvorlige sorte arbejde så jeg er fuld af fortrøstning over den indsats som regeringen og enhedslisten

er der afsat ekstra ressourcer til skats bekæmpelse af social dumping og

på villavejene ved fælles indsatsaktioner der gennemføres i et samarbejde mellem skat politiet og arbejdstilsynet dette samarbejde er i første omgang planlagt til at vare i to år og vil udmønte sig i løbende aktioner en ny opgørelse fra skat viser at flere og flere anmelder sort arbejde det er også for mig at se en klar tilkendegivelse af at både borgere og virksomheder i stigende grad ikke vil tolerere

sort arbejde generelt kan det siges at hvis vi skal have holdninger og handlinger

der brug for at se på lovgivningen derfor har jeg store forventninger til den

af af konkrete tiltag

fremhæve forslag om hjemmel til at der kan foretages kontrol på privat grund uden retskendelse når der synligt kan konstateres udendørs aktiviteter af professionel karakter

arbejdsudøvende får pligt til på arbejdsstedet på skats forlangende at oplyse navn cpr nummer og at forevise

derudover vil jeg fremhæve forslaget om obligatorisk skiltning

det vigtigt at understrege at at de løbende tværgående aktioner

men det har jeg jo kort været inde på

er der tale om instrumenter der effektivt kan gøre et indhug i mængden af sort arbejde og tilsammen betyder det en lovgivning der bedre er i tråd med danskernes holdninger som reducerer sort arbejde og social dumping

jo også fremsættes med baggrund i finanslovaftalen med enhedslisten jeg synes det er rigtig positivt at se at skatteministeriet på kan man sige topplan men jo også på grundplan i samarbejde med arbejdstilsynet og politiet

jeg mener også at der i det lovforslag ministeren nævner er nogle rigtig gode tiltag jeg synes også at det her med elektronisk

jeg har et spørgsmål til ministeren om er om ministeren vurderer at det er tilstrækkeligt

halvtredstusind illegale arbejdere her i landet de er her nok på meget forskellige vilkår men en stor del af dem er

som ansatte og udstationeret af virksomheder

byggefagenes fagforeninger ofte konstaterer at der som regel står en dansk bagmand bag når de får fat i de her firmaer så spørgsmålet er om de tiltag som ministeren er i gang med her og som vi jo er rørende enige

ministeren også kunne overveje andre løsningsmodeller

og arbejdsvilkår og dermed modvirke social dumping ligesom vi har taget et meget væsentligt

ret store forventninger til at det faktisk også leverer synlige resultater

det er et område der har regeringens meget stærke fokus både når det vedrører sort arbejde generelt og social dumping i i særdeleshed

foretage os yderligere på men jeg tror nu at det er vigtigt at

med enhedslisten har taget nogle meget ambitiøse skridt som jeg også forventer giver

der vil jeg så lige prøve ministeren lidt af ikke fordi jeg forventer at få et klart ja til vores forslag

er nogle favorable skatteregler for udstationerede virksomheder der gør at selv om de

har de en konkurrencemæssig fordel på grund af skattefritagelse i det første halve år det vil jeg gerne høre ministeren om var noget man kunne kigge på

bødestraf det er jo sådan i dag at en der bestiller en tjenesteydelse

sikre sig at den pågældende virksomhed er registreret i rut hvis det er en udenlandsk virksomhed og der er en bødestraf hvis man

det sidste er om ministeren kunne forestille sig at gå videre ad den vej som jo egentlig ligger i princippet

første januar to tusind og ni og som der også er noget om i det her lovforslag og som jo i praksis betyder at den der bestiller tjenesteydelsen kan komme til at hæfte økonomisk

der er spørgsmålet vil ministeren være med til at udvide den hæftelse

overveje yderligere tiltag som sagt mener jeg helt grundlæggende at vi nu har taget nogle meget ambitiøse skridt for

der kan være behov for yderligere tiltag vi er naturligvis åbne over for at diskutere enhedslistens

balanceres op imod hinanden det er også vigtigt at vi har skatteregler der

for at kigge på sagerne så vidt jeg er orienteret har regeringen ingen umiddelbare planer om at ændre

på på bødestørrelsen i forhold til det spørgeren er inde på men igen hvis der er behov for

set virkningen af de ambitiøse tiltag som regeringen sammen med enhedslisten har søsat

for indeværende tror jeg det er vigtigt at fokusere på at vi får størst muligt resultat ud

for en yderligere drøftelse af de ting og selvfølgelig skal vi fortsætte det gode samarbejde vi har det jeg sådan måske lige ville prøve at gentage

den her idé med hæftelsen

er selvfølgelig enig i at vi ikke kan lave nogen regler der diskriminerer udenlandske virksomheder det er der jo helt klart

alle skal behandles lige men vi taler jo også om sort arbejde både for danske og udenlandske virksomheder og der ville jeg da mene at det var en god idé at udvide det her hæftelsesbegreb

kan gøres økonomisk ansvarlig for at landets lovgivning er overholdt nede i entreprenørkæden og at vedkommende derfor må stille

at bekæmpe social dumping og sort arbejde er meget meget ambitiøse og jeg er helt overbevist om at de også vil

mærkbare resultater hvis der så skulle være behov for at diskutere yderligere tiltag

analyser og også overvejelser der inkluderer arbejdsmarkedets parter

proces end den vi kan have umiddelbart her i i folketingssalen men når det er sagt

blot gentage at regeringen er meget ambitiøs i forhold til at nedbringe mængden af sort arbejde og

nu må vi så se på resultaterne af det hvis der skal yderligere tiltag til

domstole og sikring efter menneskerettighedskonventionens artikel seks om retten til en retfærdig rettergang og at disse er grundlæggende principper i vores samfund som vi ikke under nogen omstændigheder må gå på kompromis med i lovgivningen

vognmænd ligesom alle andre i det danske land har krav på upartiske domstole og sikkerhed efter menneskerettighedskonventionens artikel seks om retten til

de facto en domstol med vidtrækkende

skal have to repræsentanter for de organiserede vognmand

organiserede chauffører der blandt andet skal afgøre sager om

fristes til at sige at regeringen hermed opretter en domstol udelukkende består af anklagere

ikke er nogen til at forsvare den anklagede det lugter langt væk af en partisk domstol og det er svært at forestille sig at den lille uorganiserede

få en retfærdig bedømmelse af sin sag derudover strider det imod den danske tradition på arbejdsmarkedsområdet

mindste sikre sig at ordlyden i loven ikke

interesser på området

og i stedet anfører at overenskomstnævnet skal sammensættes således at enhver relevant interessent repræsenteres i nævnet således at nævnet repræsenterer transportbranchen i sin helhed så man sikrer at domstolen er upartisk

nok en fornemmelse af at det måske handlede om et lovforslag som vi rent faktisk arbejder med i folketinget lige i øjeblikket og jeg synes

§ tyve det er lidt usædvanligt men det synes jeg sådan set er meget forfriskende

i dag er trafikstyrelsen som vurderer om der har været nogen overtrædelser af de kollektive overenskomster om løn og arbejdsvilkår det vil det også være

lovforslag er alene at den eksisterende høring af overenskomstparterne nu bliver formaliseret via et overenskomstnævn i begge tilfælde afgives

femten svar til udvalget

i dag en række eksempler på vognmænd der er kommet i klemme i

ikke følger eu lovgivningen ved konflikt

har eu loven altid forrang hvis danske vognmænd derfor forholder sig til de danske overenskomster vil de komme i klemme i

hvem står med ansvaret hvis en dansk vognmand ikke tør gøre andet end at følge overenskomstnævnets retningslinjer og så senere hen kommer

at få frataget sin tilladelse

række eksempler på at vognmænd er kommet i klemme

er det sådan at overenskomsten mellem danmark og frankrig har betydet at

bære ansvaret hvis en dansk vognmand følger de danske overenskomster

vil vi er i gang med at behandle det lige i øjeblikket og det jeg bare vil sige er at

de konsekvenser som jeg nu hører blive rullet op har jeg meget svært ved at genkende

få så ordnede forhold som overhovedet muligt i en branche som

et forsøg på at finde en ordentlig fornuftig balance balance

vi har fundet med lovforslaget og jeg håber meget at vi vil få flertal for

at vi nu føjer overenskomstpolitik ind i selve lovgivningen på så et specifikt område som

er det brud

jeg kan finde ud af at stille alle de her spørgsmål

udvalgsspørgsmål men det er vigtigt at vi vi også får frem

er et brud og at det er et brud på nogle frihedsrettigheder som den uorganiserede

vil jeg godt spørge ministeren om ministeren synes det er betryggende

overenskomstnævnets afgørelser harmonerer med eu loven

principielle lidt ned fordi det

ikke er sådan at det her lovforslag tvinger nogen til at være medlem af nogen bestemt organisation organisationsfriheden vil også bestå efter at vi har fået vedtaget den

relativt bred enighed om at det skal vi

jeg glæder mig til det videre

hvilke etiske overvejelser har ministeren gjort sig i forbindelse med ønsket om at opstille hjertestartere plejehjem og mener ministeren at der i den forbindelse er brug for en ændring af straffelovens §

eneste år rammes tre tusind fem hundrede personer af hjertestop her i landet det er rigtig vigtigt at vi bliver bedre til at behandle de mange mennesker og hjertestartere kan jo være et rigtig godt og effektivt redskab til det

meget gerne anerkende at spørgsmålet om genoplivning af beboere på plejecentre eller i hjemmeplejen i særlige situationer kan være svært at håndtere men jeg er nu ikke enig med spørgeren i at det er en hjertestarter placeret på plejecenteret som i sig selv udgør dilemmaet efter min opfattelse

er det spørgsmålet om genoplivning eller ej der frembyder

dilemmaet ikke om man bruger gammeldags hjertemassage eller har adgang til en hjertestarter

at gå hvis man konkluderer at situationen og dilemmaet er så vanskeligt at der ikke skal være hjertestartere på plejecentre ældre på plejecentre

kan på trods af at være i livets sidste fase have masser af livskvalitet have masser af gode år tilbage at leve i og hjertestarterne kan så i øvrigt heller ikke kun hjælpe de beboere de kan også hjælpe personalet der måtte falde om og pårørende og besøgende

har det involverede sundhedspersonale jo en pligt til at hjælpe men i dialogen med den ældre

kan sundhedspersonalet i de situationer hvor det måtte være relevant afklare den enkelte borgers aktuelle ønske om genoplivning og undlade en iværksættelse af genoplivning i konkrete situationer hvor borgeren har ønsket det

at det er i strid med straffelovens hjælpepligtbestemmelser som er dem spørgeren spørger ind til for at sikre at der er ordentlig vejledning

sundhedspersonalet blandt andet i hjemmeplejen og på

har sundhedsstyrelsen oplyst mig at de her i løbet af sommeren vil udsende en vejledning om livsforlængende behandling og genoplivning blandt andet på plejecentre det er en vejledning som jeg forventer vil være med til at sikre at der ikke opstår tvivl om sundhedspersonalets pligter og muligheder for at gøre det allerbedste for

skal være nogen hemmelighed at jeg har en bekymring

hjertestartere på alle vores

nogen sinde stået og haft brug for en hjertestarter jeg har til gengæld savnet en dybtgående

og generel debat om døden

hvis sidste tid

i en klinisk og steril stue med fremmede mennesker omkring sig og med drop i armene og smerter

gerne vil høre om ministeren har gjort sig nogle overvejelser om hvad der er en god og værdig død for vores gamle på plejehjemmet og om ministeren virkelig mener at hjertestartere på vore plejehjem vil sikre vore beboere en god og værdig

vigtigt redskab som vi skal blive bedre til at bruge vi er

at gå i gang med at prøve at genoplive dem vi har en eller anden angst for at vi måske ødelægger noget

af de redskaber der kan hjælpe os rigtig meget med at

genoplive vores medborgere hvis de falder om på gaden eller på deres arbejdsplads eller

det er vigtigt at vi ikke kobler alle mulige problemer til hjertestartere for den diskussion som spørgeren rejser om livsforlængende behandling om genoplivning er jo dilemmaer vi står med allerede det beskriver

egentlig også selv rigtig flot når hun siger de sidste var det syv og tredive år inden for for plejesektoren er stødt på de her problemstillinger det er jo ikke en ny problemstilling og

svære dilemma som handler om de helt grundlæggende ting

til hjertestarterne som i sig selv er et værdifuldt redskab jeg synes at

vokset op i skal vælge hvor man opstiller en hjertestarter som skal være til glæde for alle byens borgere så er plejecenteret et godt

et sted hvor alle i byen vil kunne få adgang til hjertestarteren og

sige at plejehjemmene også den måde vi visiterer på nu

at det bør være ethvert menneske forundt at det får lov til at slutte livet i rolige og trygge omgivelser friholdt for smerter og for angst

derfor er vi et helt andet sted end hvis vi taler om unge mennesker jeg forstår godt sportshaller på gymnasier og den slags

og jeg synes at vi fremmedgør døden ved ikke at forholde os til at den er en naturlig afslutning på et levet liv

at man kan straffes med op til to års fængsel hvis ikke man bruger den og jeg ser et

gennemgå hver eneste beboer deres ønske men også de pårørendes ønske for at vi sikrer at der ikke sker nogen af de her ting

ikke at ønske genoplivelse er det tilfældet så står sundhedsloven

så vil man ikke som sundhedspersonale kunne retsforfølges for ikke at have forsøgt genoplivning så på den

men jeg synes det er rigtig godt at sundhedsstyrelsen her til sommer udsender en ny vejledning for

hvis der er en usikkerhed og uklarhed omkring det her ude lokalt

er nogle af vores mest svage borgere vi har på vores plejecentre men på vej herind i bilradioen nu alligevel

plejecenter som skulle udtale sig om hvad han synes der var det bedste ved at bo på det plejecenter han sagde jeg kan nævne en ting det er det hele han var så fuld af livsglæde stadig

det være en stor fejl at fratage ham den mulighed fordi man ikke ville opstille en hjertestarter

med mange etiske dilemmaer men jeg synes ikke at

vi har hjertestartere er med til at gøre den ny eller mere besværlig

kritik af den eksisterende ordning på høreapparatområdet at tage for at sikre

høreapparatbehandlingen i danmark og så kan

interesseret i at at den kulegravningsrapport nu bliver gjort færdig

den er blevet lovet gennem gennem længere tid

først blev vi lovet kulegravningsrapporten efter nytår

den rapport indeholder ting som er ubehagelige at lægge frem

er årsag til at den ikke kommer altså at det handler om at kulegravningsrapporten sådan set peger på at det der foregår i øjeblikket med læger ørelæger der har dobbeltroller er et problem det regner jeg med at regeringen vil gøre noget ved det kunne også godt handle om at

det er dobbelt så dyrt at få behandlet borgere i offentligt regi

flere penge i det offentlige regi på at behandle en borger med høreproblemer

i bund og grund handler om og ikke så meget om rapporten

men jeg må også bare sige helt klart at jeg synes ikke at det

og mulige konkrete udmeldinger i forlængelse af rapporten før den er færdig men jeg vil da godt sige til spørgeren at så snart arbejdet er færdigt

og jeg kender de endelige konklusioner fra det arbejde

vil jeg informere folketinget om det

set gerne vil italesætte at vi skal

her ligger der så en rapport som jeg tror

indeholder forslag til at vi

undgår dobbeltroller for læger

at vi bruger unødig mange penge på på at behandle nogen i offentlig regi som vi kunne behandle langt billigere i i privat regi er det så ikke et problem at det skal tage så lang tid for regeringen at komme med de her forslag

det handler bare om at regeringens ministre internt skal blive enige om

jeg forstår godt utålmodigheden i den her sag og jeg vil da også gerne kvittere for at spørgeren også

problemer vi har på området men jeg tror nu også

danskere vil være enig med mig i at det er vigtigt at vi får et dækkende og helt retvisende grundlag på plads inden vi begynder at overveje hvordan vi skal

er af forskellige mulige alternative modeller før vi eventuelt gennemfører dem så så spørgeren må have

arbejde gennemført og med det samme når der ligger nogle konklusioner

eller eller hvornår forventer ministeren helt konkret

præcis om hvilke initiativer ministeren har sat i værk for netop at gøre den her rapport færdig

jeg vil også bare sige til spørgeren at jeg deler spørgerens interesse i

få konklusionerne lagt frem så vi kan rykke og derfor arbejder vi så hurtigt som

vil være enig med mig i og det tror jeg de fleste vil være enig i at det er ret vigtigt

stykke arbejde og at vi også får gennemanalyseret hvad der er af muligheder for handling rigtig grundigt før vi lægger nogle modeller frem for offentligheden så jeg forstår spørgerens utålmodighed

og jeg vil også gerne kvittere for optagetheden af emnet det er et spændende og vigtigt emne og jeg lover at når der er nogle konklusioner

til den dagsorden der fremgår af folketingets hjemmeside